indsigelse mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som

jeg slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og tolv stemmer og vil nu blive sendt til statsministeren

jeg skal bede om lidt mere ro i salen

så er forhandlingen er åbnet

registeret det kommer selvfølgelig af at flere nyopstartede partier har påpeget at den eksisterende procedure er administrativt tung og ikke mindst yderst omkostningskrævende for partierne den nuværende procedure for indsamling af vælgererklæringer med manuelle postgange mellem vælger parti og kommuner gør det meget svært og ressourcekrævende

i løbet af proceduren da nogle vælgere aldrig returnerer de attesterede vælgererklæringer til partierne endelig er det et problem at folk på

for at afgive vælgererklæringer nogle vælgere risikerer man dermed bliver skræmt væk så i venstre mener vi faktisk derfor at det er fornuftigt at lovforslaget lægger op til at digitalisere vælgererklæringerne og gøre det lettere og mere overkommeligt for nye partier at stille op til valg

minimerer vi både tabet af vælgererklæringer og reducerer omkostningerne ved de manuelle postgange da proceduren fremover kan ske elektronisk

opgivelse af cpr numre da indsamling af disse ikke vil være nødvendigt med den nye lov samtidig lægger vi fra venstres side vægt på at det fortsat vil være muligt for borgerne at afgive vælgererklæringer i papirform som hidtil så i venstre

at lovforslaget vil bidrage til at effektivisere det nuværende system

danske samfund da flere borgere nu vil få mulighed for at deltage i demokratiet så venstre agter at stemme for og kvitterer samtidig for det brede politiske samarbejde

i hvert fald af den opfattelse at processen i sig selv ikke skal være en unødig barriere for opstilling af nye partier som ellers nyder folkelig opbakning og derfor er

glade for forenklingen på området hvis et parti ønsker at blive opstillet til folketinget kræver det vælgererklæringer fra mindst

afholdte folketingsvalg og et nyt parti skal i dag indsamle omkring tyvetusind vælgererklæringer for at kunne deltage ved det næste folketingsvalg vi synes at det er rimeligt at nye partier skal kunne dokumentere at de har en vis folkelig opbakning for at kunne lade sig opstille alternativt alternativt vil vi få en alenlang stemmeseddel med risiko for stort stemmespild men processen bag et partis opstilling skal som sagt ikke være en barriere i sig selv

i dag bliver vælgererklæringer så indsamlet på følgende måde partierne sender vælgererklæringer efter man måske har været på torvet eller gågaden for at finde dem de skal være udfyldt med vælgerens navn cpr nummer bopæl og underskrift og bliver altså så sendt til kommunen for at få bekræftet at vælgerne opfylder betingelserne for at man kan optage vedkommende på valglisten når vælgererklæringens gyldighed så er bekræftet sender kommunen vælgererklæringen til vælgeren og vælgeren skal herefter videresende vælgererklæringen til partiet såfremt vælgeren altså fortsat ønsker at deltage i anmeldelsen af det pågældende parti

at de fleste godt kan høre er en temmelig omstændelig procedure og sådan skal det selvfølgelig ikke være det siger sig selv at det er nødvendigt at kontrollere at vælgererklæringerne er gyldige men de nuværende regler for indsamling af vælgererklæringer er senest blevet ændret i nitten

ni og firs og tager derfor naturligvis kunne man sige ikke højde for den digitale udvikling der har været efterfølgende i dag gør teknologien det muligt at indsamle vælgererklæringer digitalt vi kan derfor opretholde den nødvendige kontrol og sikkerhed omkring indsamlingen af vælgererklæringer og samtidig forenkle og digitalisere processen så nye partier med folkelig opbakning ikke møder unødige barrierer derfor er vi fra socialdemokratisk side glade for at

at samle alle partier om en aftale omkring digitalisering af proceduren som nu er omsat til det lovforslag vi har med at gøre her det er vigtigt for mig at påpege at vi med aftalen også er enige om at det fortsat skal være muligt at aflevere en vælgererklæring helt manuelt hvis man ikke har mulighed for at gøre det digitalt med aftalen og lovforslaget moderniserer vi altså vores demokrati processen gøres mere enkel og der skal ikke bruges tre fire postgange for at få en gyldig vælgererklæring i hus vi ønsker at flest mulige deltager i vores demokrati og derfor gælder det om at fjerne de utilsigtede barrierer der måtte

også giver med de her mange postgange så det vil jeg ikke komme ind på

ordførertale lidt kortere når det så er sagt og dansk

også bakker op om den her aftale vi har indgået så er der også nogle ting vi gerne vil overveje om om man kan gøre bedre

eftertænksomhedsperiode på syv dage altså fra en vælger giver til kende over for et parti at man ønsker

bidrage med en vælgererklæring til

elektronisk også kan gøre det i dansk folkeparti har vi

måske burde man se på om det burde være fjorten dage vi har set flere sager hvor en

i løbet af meget meget kort tid for eksempel en uge

skrive under på et eller andet elektronisk så der kunne

den her eftertænksomhedsperiode i stedet for en uge måske skal være fjorten dage vi mener også at man

at man kan indsamle godt tyvetusind underskrifter er jo ikke ensbetydende med at man også får tyvetusind

engang nok til at blive repræsenteret medmindre

samme kreds så man kan få et kredsmandat får vi mange partier opstillet

stemmer

antallet af erklæringer for at blive opstillingsberettiget men det er jo noget man må vurdere efter

så også har været som man kunne håbe og forvente

vil i hvert fald overveje at stille et ændringsforslag om den her eftertænksomhedsperiode men ellers

nu med et digitalt system gør det lettere at blive opstillingsberettiget idet det dermed bliver lettere at deltage i demokratiet partierne vil nu i fremtiden slippe for den administrativt tunge proces i forbindelse med kontrol og attestation af vælgererklæringer hos kommunerne som den nuværende procedure indebærer

i det digitale system og partierne kan løbende følge med i deres beholdning af gyldige vælgererklæringer

at selv meget små partier ja en gang imellem enkeltpersoner

vores lave spærregrænse som der er nogle af i hvert fald til tider er glade for

til at deltage i demokratiet til at man stiller sig til rådighed for at kunne vælges med den her nye lov sikrer vi at den gode danske tradition kan fortsætte samtidig sikrer vi

ikke kan eller som ikke ønsker at gøre brug af det digitale system fortsat kan gøre brug af en manuel procedure også den del er vi tilfredse med i radikale venstre

og som vi er glade for at et enigt folketing bakker

vi af tre grunde for det første

ensbetydende med en effektivisering

både de økonomiske og administrative byrder i forbindelse med indsamlingen af vælgererklæringer for det andet bliver det lettere for borgerne at afgive en vælgererklæring

for det tredje vil ændringen gøre det mindre besværligt for nye partier at blive opstillingsberettiget til folketingsvalg og europaparlamentsvalg hvilket dermed styrker muligheden for at bevare et demokrati som er præget af mangfoldighed

det synes vi er rigtig positivt og vi kan fuldt ud bakke op

processen op til lovforslagets

at der kræves cirka tyvetusind underskrifter

mens der kræves firstusind underskrifter for at stille op til et europaparlamentsvalg

begge dele bliver jo nemmere nu når man kan gøre det digitalt men vi ser sådan

folketingsvalg det har vi sagt

der desværre ikke nogen af de andre partier der synes er en god idé de synes fortsat at det skal være meget sværere at stille op til

det betyder ikke at lovforslaget er dårligt

at anvende elektroniske formularer man kan digitalisere processen med at indsamle

op om vi synes det er vigtigt at der også er taget hensyn til dem som ikke er it parate og at de så kan gøre det på den såkaldt gammeldags facon med fysisk papirmodel og at der også i selve processen med at man

er en betænkningsperiode så man stadig væk får en reaktionstid

en tid til at tænke over om man nu også er

der har også været rejst en kritik af at staten nu opbevarer personfølsomme oplysninger

synes ministeren har taget taget de forbehold der skal tages og at der i øvrigt er retningslinjer for at tingene skal slettes så snart de bliver forældet henholdsvis tolv og atten måneder efter

det kan godt være at nogle der vil savne repræsentanterne fra nye partier på gader og stræder når de

grunden til at vi

en politisk aftale om forslaget og jeg er meget glad for

er at vi jo her har at gøre med noget som er meget grundlæggende i vores demokrati nemlig adgangen til at stille

om vilkårene og måden det foregår på

at alle kan være med til det uanset om man om man så må sige er med på den digitale bølge

hensyn der skal tages

om ens personlige oplysninger og ens politiske tilhørsforhold det synes jeg vi har sikret med lovforslaget

også gerne takke ordførerne for jeg ser frem til en positiv behandling og svarer naturligvis på de spørgsmål som måtte blive stillet undervejs der kan opstå ting men vi har gjort vores allerede i forbindelse med høringsprocessen for at sikre

til resten af behandlingen af forslaget og også til dets vedtagelse så vi kan komme i gang med at gøre det til en realitet

jeg ved at der er partier som afventer at den her mulighed for at indsamle

får

til fangenskab men men med hold af ræve til gravjagttræning

er der tale om tamræve der har en helt anden natur og som ministeren også selv lægger op til at undtage fra forbuddet

man vil tillade hold af ræve som kæledyr i lovforslaget henviser man til det dyreetiske råds udtalelse fra to tusind og ti

giver rådet udtryk for at brug af tamræve til gravjagttræning er betænkelig dels på grund af rævenes

dels på grund af selve træningen

og har ikke udgangspunkt i de nyere forbedringer af opstaldning af de her ræve der er sket på initiativ fra blandt andet danmarks jægerforbund og i samarbejde med forskellige hundeklubber der er blevet udviklet minimumsstandarder for rævenes opholdsrum og indført systematisk kontrol

og hund adskilt med et gitter og kommer dermed aldrig i kontakt med hinanden

og i første omgang også med det man kalder rolige hunde hvis vi afskaffer muligheden for gravjagttræning vil færre hundeejere bruge deres jagthunde til gravjagt idet det ville indebære en større risiko for både ræv og hund skov og naturstyrelsen har oplyst at det er en fordel at have gravjagt i regulere bestanden af ræve og det dyreetiske råd mener også at det er den mest effektive måde at regulere rævebestanden på der er fortsat ikke udviklet

et alternativ til brug af tamræve til gravjagttræning

ikke fundet et alternativ til gravjagt til effektiv regulering af rævebestanden naturstyrelsen har taget konsekvensen af dette

ved tidligere at finansiere og anlægge kunstgrave i vildtreservater hvor jordrugende fugle er særligt sårbare for mange ræve forringer nemlig bestanden af jordrugende fugle såsom agerhøns viber og lærker og vi bruger millioner på at forsøge at forbedre vores fauna og vende tilbagegangen i

bestanden af disse fugle så det er noget tosset at afskaffe et af de mest effektive og billige redskaber til netop det formål nemlig effektiv regulering af rævebestanden sidst men ikke mindst

effektiv regulering nødvendig for at undgå

på grund af kan man sige for mange ræve på for lidt plads ræveskab ender med en langsom og plagsom død af kulde vægttab og sygdom for ræven og derudover kan ræven være bærer

dværgbændelorm hvor ræven er mellemvært i to tusind og fjorten er der cirka en hundrede og femten tamræve til gravjagttræning i danmark som

oplyst venstre ønsker derfor på det her grundlag fortsat hold af ræve til gravjagttræning da det samlet set

større og bedre dyrevelfærd for både ræve og andet vildt og ikke mindst fordi

ikke er opfundet og udviklet alternativer endnu så venstre kan derfor ikke støtte

og fremsat i forbindelse med de overvejelser der har været og vi har lyttet til det dyreetiske råds rådgivning på området jeg skal samtidig sige at vi også har lyttet til de synspunkter som

danmarks jægerforbund har givet udtryk for og vi er bestemt ikke argumentresistente men

ud fra en samlet vurdering støtter vi altså det

kommet og de skriver at det er stærkt betænkeligt i forhold til rævenes velfærd at man man holder dem i forhold til opdræt

til opstaldning af rævene men også i forhold til træningsmetoderne

ræve til træning til gravjagt og det støtter vi i dansk

fordi vi deler den bekymring

dyreetiske årsager og fordi det ikke er muligt at skabe tilfredsstillende naturlige rammer i forhold til de her ræve jeg vil også sige at man selvfølgelig skal være opmærksom på hvis man vedtager det her at det

konsekvenser som også herre erling bonnesen fra venstre

når man om ti år måske ikke har nogen hunde mere som er trænet i

det altså få de konsekvenser at det bliver sværere at regulere rævene med

der kan komme flere ræve som kan skabe nogle sygdomssituationer

at tage katte i bymiljøer og andre ting

støtter forslaget men vi er godt klar over at det giver os

også at holde ræve med det formål at træne jagthunde det dyreetiske råd har set på sagen og anbefaler at forbuddet

med henblik på træning af jagthunde da de vurderer at rævenes velfærd i fangenskab er for ringe også på det her område vi vil gerne følge den anbefaling fra det dyreetiske råd og derfor støtter vi varmt op om

til gravjagt skulle være tilladt efter en og tredive tolv 2016 hvor udfasningen af rævehold er gennemført som nævnt har det dyreetiske råd stærke betænkeligheder vedrørende velfærden for ræve der holdes for at træne hunde til gravjagt

muligheden for at træne gravhunde

træne gravhunde kræver

levende objekter at træne dem på og derfor mener vi sådan set at det har været gjort på fuld forsvarlig vis indtil nu

kunne træne gravhunde til at udføre den jagt der er nødvendig for reguleringen af rævebestanden i danmark

risikerer situationer som der så senere

så er det her jo ydermere endnu et forbudssignal som ikke står i mit partis kogebog og derfor

af den her sag med de ræve ræve der bliver holdt for at kunne sikre den her

rigtig rart hvis det havde været muligt at gøre

og fornuftigt alternativ

man helt kunne undgå at skulle holde ræve i fangenskab til det

siden to tusind og ni har fundet det her gode alternativ

holde rævebestanden nede

der også er i at rævebestanden ikke bliver for stor at rævene ikke udsætter sig selv for smitte

lang række dyr som godt nok er ude i naturen

dyrevelfærden som sådan for rævebestanden og

kunne blive smittet

i forbindelse med at der ville være en for stor bestand af

arbejde for at få fundet nogle alternativer der kan gøre at vi kan holde bestanden nede på en hensigtsmæssig måde af hensyn til

derfor kan vi fra konservativ side altså ikke

den revisionsbestemmelse som blev indsat i loven i to tusind og ni da forbuddet mod hold af ræve blev vedtaget formålet med at indsætte en revisionsbestemmelse var at afvente en udtalelse fra det dyreetiske råd om jagt og derefter give folketinget mulighed for at

stilling til om hold af ræve til træning af hunde til gravjagt skal være tilladt efter den enogtredivete december to tusind og seksten hvor udfasningsperioden for hold af ræve ræve udløber

er meget betænkelig ved velfærden for de ræve der holdes for at oplære hunde til gravjagt

især med hensyn til brugen af ræve i træningsgrave det er selvfølgelig nødvendigt at kunne regulere rævebestanden

findes der andre måder at begrænse rævebestanden på det er min overbevisning at de ulemper som rævene udsættes for når de bruges i træningsgravene er så problematiske at vi skal opretholde forbuddet mod hold af ræve

forhandlingen er åbnet fru sophie løhde som

hvorfor det her lovforslag helt åbenlyst er udtryk for en samlet pakke for man må da i hvert fald sige at der er pakket rigtig mange ting sammen i

har med hinanden at gøre men der er en masse forskellige elementer og i øvrigt tillykke til den nye

ikke på noget tidspunkt vil komme til at savne os i forhold til den

første del af lovforslaget som vedrører en ændring af reglerne om patienternes retsstilling

er vi som udgangspunkt positive over for

og noterer os jo særlig at ministeriet også undervejs

herunder indføjet en tilføjelse til sundhedsloven sådan

at alle studerende er undergivet en lovfæstet tavshedspligt i forbindelse med modtagelsen af helbredsoplysninger

behandling som led i en sundhedsvidenskabelig eller sundhedsfaglig uddannelse og herunder også at man udstrækker forslaget til at omfatte andre nærmere afgrænsede grupper af sundhedspersoner som under uddannelse eller videreuddannelse kan have behov for at kunne følge et afsluttet patientforløb med henblik på læring til gengæld savner vi måske også at det af lovforslaget kommer til at fremgå lidt mere klart hvordan det også for patienterne bliver tydeligt hvordan man kan frabede sig at nogle oplysninger bliver videregivet

en væsentlig forudsætning for at kunne tale om den selvbestemmelsesret som der tales om i lovforslaget er jo også at det sker på et for patienten oplyst grundlag og den del bør man nok overveje at se på hvordan man kan arbejde lidt videre med

i lovforslaget den anden del af lovforslaget vedrører

samle lægemiddelskadeankenævnet og patientskadeankenævnet til et nyt samlet

mundrette titel ankenævnet for patientforsikringen vi er positive over for

samle de to nævn under den klare forudsætning at det

er en smart øvelse på papiret men at den organisatoriske ændring af ankenævnsbehandlingen rent faktisk også for borgerne betyder at systemet fremadrettet bliver mere gennemskueligt i ministerens lovforslag var der samtidig i hvert fald indtil i går eftermiddags eller i går aftes et forslag om også at ændre

høringssvarene og alt muligt andet var der vist ikke rigtig så mange som kunne forstå hvorfor

smides ud af nævnet og jeg kan forstå at ministeren også har valgt at

den tidligere sundhedsministers del af lovforslaget og det kan jo måske ikke helt afvises at ministeren

i forhold til sit første lovforslag som sundhedsminister men det er jo bare en lille detalje

et forslag om at regioner og forsikringsselskaber forpligtes til at oplyse sundhedsstyrelsen om

skader det synes vi er et rigtig fint supplerende redskab til sundhedsstyrelsen som led i

målrette tilsynsindsatsen til gengæld

er vi ikke enige i i at pligten til at oplyse

som følge af skader på offentlige sygehuse her burde der være en ligestilling mellem de private og de offentlige hospitaler og endelig er vi også enige med de høringsparter der bemærker at sundhedsstyrelsen burde kunne modtage oplysningerne direkte fra patientforsikringen og behandlingsstedet den fjerde og næstsidste del af lovforslaget vedrører

og dermed at man genopretter en

det synes vi er godt men vi synes bestemt ikke det er godt nok med de ændringer man

bare spændt på om den nye minister så også vil være villig til at lytte og justere lovforslaget her undervejs eller om man insisterer på at trumfe det

endelig for det femte vedrører det her lovforslag

om offentliggørelse af

tilsynsrapporter igen er det bare besynderligt at det kun gælder de private aktører jeg tror at

to procent af den samlede aktivitet inden for det offentlige sygehusvæsen

omkring otte og halvfems procent af tilfældene

der så vi måske gerne at en insisteren på en øget

set også rakte længere ud

ikke kun omfatter private sygehuse men at vi også medtænker de offentlige

bemærkninger vi kan som sagt ikke umiddelbart støtte lovforslaget som det ligger på bordet her og nu men vi vil være åbne for

til gengæld udviser en åbenhed over for at ændre elementer

er kvalitet og tryghed for den enkelte patient og pårørende den helt grundlæggende

og synet på vort sundhedsvæsen det her lovforslag laver altså moderniseringer og justeringer primært for at sikre at retssikkerheden og gennemsigtigheden på området bliver bedre for patienterne der er en håndfuld områder hvor der foregår justeringer

første styrker vi rettighederne i forhold til aktindsigt i

patientjournaler sådan at studerende som er i gang med en uddannelse inden for sundhedsområdet opnår bedre

for at uddanne sig og opnår bedre kompetencer det styrker behandlingen for den enkelte patient og det øger kvaliteten i fremtiden

sikres der også en bedre og mere gennemsigtig klageadgang der er to instanser i dag de bliver lagt sammen og nu

som også fru sophie løhde sagde et mere mundret navn for det og det kommer til at hedde ankenævnet for patientforsikringen

undgår at man skal til at lave dobbelt sagsbehandling og det vil med sikkerhed øge gennemsigtigheden for borgerne

forældelsen af sager i forhold til patient og lægemiddelskadeserstatninger der er altså skader som opstår senere end andre og der

sikre patienterne mulighed for erstatning det skal ske inden for ti år efter at der

givet en afgørelse i forhold til et område det er en klar forbedring af

en rigtig god forandring et andet område hvor der sker en ændring er oplysningspligten i forhold til erstatningsudbetalinger

patientskadessager og her bliver det altså sådan at regioner og forsikringsselskaber

dermed kan indikere at noget er galt et andet sted hvor der også sker

en forbedring af gennemsigtigheden er i forhold til patienter som går til private aktører i sundhedsvæsenet

sundhedsstyrelsen fremover mulighed for administrativt at fastsætte regler i forhold til private plejehjem kosmetiske behandlingsinstitutioner og klinikker og andre behandlingssteder om at de skal offentliggøre sundhedsstyrelsens tilsynsrapporter det giver patienterne bedre mulighed for at vurdere hvilken pleje og behandling de kan få de forskellige steder forløbet af det her lovforslag frem til førstebehandlingen her i dag synes jeg faktisk på rigtig fin vis giver et billede af hvor åben og demokratisk en proces man

revidering af love der er givet rigtig mange og rigtig gode høringssvar der er blevet lyttet til dem og der er blevet lavet ændringer hvilket også afspejles af sundhedsministerens to ændringsforslag socialdemokraterne støtter det her lovforslag det øger kvaliteten det øger gennemsigtigheden og det har vi til stadighed behov for i vores gode sundhedsvæsen vi støtter lovforslaget og ser frem til og vil sikre en aktiv deltagelse i udvalgsbehandlingen

helbredsoplysninger til brug for opklaring af forbrydelser det var vi

heldigvis har det vist sig at man i høringssvarene har haft den samme opfattelse

kl og forbrugerstyrelsen som ellers har siddet med i det nuværende ankenævn

at ministeren har stillet et ændringsforslag

desværre er det sådan med nogle af de her lovforslag at

åbner forslaget kommer der lidt godt og skidt blandet sammen der er ting i det som vi vil stille

at vi bliver nødt til at få en dybere forklaring eventuelt en teknisk gennemgang af hvordan det forholder sig

det vil betyde for den enkelte patient der på et tidspunkt

eventuelt skal betale tilbage igen

vi er dog ikke trygge ved den lov om patienters retsstilling hvor aktindsigten i patientjournaler bliver udvidet

side er holdningen at en patientjournal er ens private oplysninger og derfor skal give tilladelse til at

kan få indsigt i journalen efter endt behandling ministeren skriver i høringssvarene at sikkerhed og privathed er af stor betydning og værdi for det enkelte menneske og for sundhedsvæsenets funktion den socialdemokratiske ordfører var også inde på at tilliden til sundhedsvæsenet var det vigtigste alligevel ser vi her

love der sikrer at flere og flere får adgang til en patientjournal uden at skulle

lang glidebane hvor tilliden mellem læge og patient bliver mindre og mindre i lovforslaget står der at man kan frasige sig at oplysningerne gives videre det vil i bund og grund betyde

uvidende om det det vil så sige at efter det her forslag

som studerende læger tandlæger jordemødre bruge ens patientoplysninger i seks måneder efter endt behandling

kan gå ind i vores patientjournaler og få oplysninger uden at bede om samtykke

var sket i borgernes liv da borgeren var indlagt som barn

er lidt underligt at vi skal give alle mulige andre adgang til vores journaler og at vi kan sælge vores oplysninger uden i det hele taget

læring vi mener bare at vi skal give vores tilladelse først

vil give tilladelse til at studerende kan

danske borgere efterfølgende jeg synes det er en højst besynderlig skepsis at lægge ned over et system der bygger på tillid mellem den enkelte patient og det sundhedsfaglige personale

tavshedspligt som gælder for enhver og hvor det kan kontrolleres efterfølgende om nogen bryder sin tavshedspligt og om man har gjort brug af oplysninger som ikke har væsentlighed for en jeg synes det er højst besynderligt

ved tavshedspligtsbegrebet i det offentlige sundhedsvæsen og det synes jeg er højst besynderligt jeg synes

drager i tvivl om det er

ikke ret mange der ved for man oplyser det ikke

regler på en række områder vedrørende erstatningssager

ændrer vi regler i tre forskellige love nemlig sundhedsloven lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner

virksomhed

må man sige og høringsfasen har

med stor tydelighed vist at der var hjørner af det oprindelige forslag

som kunne have uhensigtsmæssige konsekvenser vi er i radikale venstre meget glade for de præciseringer som høringsfasen har medført og jeg finder grund til at understrege at det jo meget tydeligt viser hvor væsentligt det er at vi har en høringsfase hvor relevante parter kan udtale sig om et lovforslag og lovforslagets virkninger det giver jo meget meget ofte anledning til forbedringer af et lovforslag jeg kan næsten ikke huske noget lovforslag uden ændringer

et vældig godt udtryk for

indvendinger bemærkninger korrektioner og præciseringer det

en af de ting

behandler i det her lovforslag handler jo om hvem der har adgang til

menneskers helbredsoplysninger og det er klart at det er nogle af de allermest personfølsomme

både fordi det er følsomt for folk hvilke forløb de har været igennem

derfor er det også nødvendigt at vi er ekstra varsomme med hvem der kan få adgang til hvilke oplysninger og på hvilket grundlag samtidig med at vi

også har hensyn til at lægerne netop kan lære af de forløb der er at studerende kan få en en god uddannelse

af efterforskning af kriminalitet men vi er på baggrund af den høringsfase der har været og det forløb der har været meget tilfredse med

når det for eksempel handler om efterforskning af kriminalitet så vil det ikke være sådan at man har pligt til at videregive helbredsoplysninger

i live eller på det tidspunkt døde men at der faktisk lægges op til et samarbejde mellem lægeforeningen og politiet om hvordan man fortolker de eksisterende regler

også alle sammen en interesse i at hvis der er begået grov kriminalitet og helbredsoplysninger kan være en nøgle

mener vi faktisk ikke kun er vigtigt for den enkelte sag der bliver vurderet og behandlet men sådan set også for at de relevante parter kan trække det ud af ankenævnsbehandlingen som er nødvendigt for at hele systemet fremadrettet kan lære hvad enten det er lægerne borgernes repræsentanter eller systemet som sådan jeg kunne så høre på ordførertalerne

fra venstre og dansk folkeparti at der er en række spørgsmål og ting og sager vi måske skal drøfte i udvalgsbehandlingen det vil jeg se frem til fordi det her er komplekst og fordi det har med borgernes retssikkerhed at gøre det har med sundhedsdata at gøre og forskellige systemer der skal

meget meget vigtigt at vi er grundige

så jeg ser frem til de drøftelser og spørgsmål der må opstå der radikale venstre kan støtte forslaget som det ligger nu

jeg skulle hilse fra min kollega fra sf

må faktisk sige at i den her sammenhæng synes jeg

elementerne i det her lovforslag jo faktisk handler om at sikre netop patienternes adgang

egne journaler på en bedre måde end i dag ved at man får ret til også

aktindsigt i elektronisk form og også ved at skærpe skærpe

som er uddannet men som så er i gang med en videreuddannelse

man selvfølgelig nødt til at overveje jeg synes det er rigtig rigtig klogt at vi præciserer

skal være gældende regler på det her område ja det er fortrolige oplysninger og ja det er private og personfølsomme oplysninger og det kræver også at man kan

en god håndtering af de oplysninger man videregiver når man snakker med en læge en sygeplejerske en lægestuderende en

studerende fungerer ofte når de er i praktik fuldstændig på lige fod med det sundhedspersonale der er

bliver færdiguddannet heldigvis er det sådan at når nu vi bliver bedre til at udrulle de elektroniske systemer så bliver det også logget hvem der ser på oplysningerne og som patient hele tiden holde øje med det

synes nu det er ganske klogt når det gælder de studerende at give dem nogle muligheder der svarer til

jeg tror også fra de radikale om at det er rigtig klogt at den del om at politiet skulle have aktindsigt uden dommerkendelse er pillet ud

et brud med tilliden til

i alle mulige andre sammenhænge

være sådan noget der ville sætte tillidsforholdet

under pres så det er en rigtig rigtig god ændring i forhold til det oprindelige forslag vi kan støtte lovforslaget som det ligger

ændringsforslag men ikke mere præcist om hvad men det må vi jo tage i udvalgsbehandlingen det vil vi

mere om vi synes også det er en rigtig god ændring man lægger op til om

og kl plads i det

samlede ankenævn så det er et ændringsforslag vi også sagtens kan støtte men med de bemærkninger

i patientjournaler omvendt er det også vores vurdering at lovforslaget på en række områder lader væsentlige spørgsmål stå ubesvaret

gå konstruktivt ind i udvalgsarbejdet og vi har da også allerede sendt et par spørgsmål til ministeren vore to primære bekymringer drejer sig dels om patienternes persondatasikkerhed dels om hvorvidt de private hospitalers mulighed for at udfordre det offentlige system

svækkes danske regioner understreger for eksempel i deres høringssvar

åbnes op for at studerende der som led i en sundhedsvidenskabelig eller sundhedsfaglig uddannelse deltager i behandlingen af patienter kan få videregivet patientoplysninger hvor der gives adgang til at videregive

til en faggruppe der ikke kan stilles selvstændigt til ansvar i sundhedsvæsenets patientklagesystem men alene efter de almindelige forvaltningsmæssige regler der kan rejses spørgsmål om om dette overhovedet bidrager til den styrkelse af patienternes retsstilling som er et af de bærende motiver bag det her forslag

også vores vurdering at det rejser væsentlige problemstillinger vedrørende patienternes persondatasikkerhed i brancheforeningen for privathospitaler og klinikkers høringssvar fremgår det at nogle af de umiddelbart gode tiltag der lanceres ved nærlæsning udelukkende gælder private aktører på den baggrund er vi i liberal alliance bekymrede for om man ved at opstille særlige krav til private aktører svækker disses mulighed for at levere god service til patienterne

effektiv udnyttelse af de ressourcer vi investerer i vores sundhedsvæsen vi ser frem til udvalgsbehandlingen

kan vi her i dag sige at indgangen til det her forslag fra vores side er

nøjagtig har med hinanden at gøre

er tænkt som en samlet opdatering af en række regler som altså skal komme patienterne til gode og bidrage til at styrke patienternes retssikkerhed

er så ifølge ministeren at sikre så enkle og gennemsigtige regler som muligt og det er jo noget

synes er meget positivt vi finder det positivt at regeringen har fundet lejlighed til at ændre i

lovforslaget nu op til flere gange fordi man er blevet klogere af høringssvarene også op til flere gange

det have fået endnu en omgang i maskinrummet vi ser i hvert fald stadig væk elementer som vi er betænkelige over for

vedrører muligheden for at medicin og sygeplejerskestuderende og andre

kan videregive helbredsoplysninger fra patienter uden samtykke

det beskrevet som om det er sådan en teknikalitet afhængigt af på hvilken måde den studerende arbejder selvstændigt eller om man arbejder sammen med andet sundhedsfagligt personale der vil vi i udvalgsbehandlingen spørge konkret ind til denne forskel og også de udfordringer der måtte være forbundet hermed fordi på hvilken måde stilles patienterne rent faktisk bedre ved at flere deler de her oplysninger det næste element i lovforslaget er den her samling af lægemiddelskadeankenævnet og patientskadeankenævnet

vi har også noteret os at lovforslaget indikerer at de to nævn ifølge ministeren er stort set identiske efter den seneste lovændring og så kan man jo bare sådan lidt fiffigt spørge sig selv om hvorfor nævnene så ikke blev lagt sammen dengang men nuvel sådan er demokrati måske også en gang imellem det som foruroliger os med sammenlægningen af de her to nævn er at vi jo dybest set ikke ved hvad vi kan regne med vi har jo så noteret os i dag at kl og forbrugerrådet alligevel får repræsentation fordi det er kommet os for øre gennem en pressemeddelelse i går fra ministeriets side og jeg synes da ærlig talt at det er lidt opmærksomhedsvækkende i hvert fald hvis man kan bruge det ord at ministeren finder lejlighed til

forbrugerrådet altså alligevel får repræsentation i det her nævn

skal tage stilling til et lovforslag som altså ikke kommer til at være korrekt i indholdet når det så bliver debatteret i salen og når vi ikke er orienteret herom det tredje element handler om at opdatere oplysningspligten ved erstatningsudbetalinger af patientskadesager det ser sådan ud til at have bund i de ændrede regler om det udvidede frie sygehusvalg og da regionerne så ikke længere er erstatningsansvarlige for de skader som

har regionerne så heller ikke oplysningspligten den skal de private have det giver jo i princippet god mening men det der ikke giver mening er at man forskelsbehandler og det ville jo være positivt om den her oplysningspligt også gjaldt for skader

det virker underligt at det kun er private som har den her oplysningspligt så hvis det her lovforslag skal ses med patienternes øjne

det offentlige sundhedsvæsen for det ville patienterne jo i højere grad

og enkle regler for patienternes retssikkerhed men vi er meget usikre på hvor godt patienterne vil komme til at stå med den her lovændring på flere måder virker argumentationen mere som om

den bliver til for systemets skyld og altså ikke til for patienternes det gælder sammenlægningen af de to nævn

for at studerende kan videregive helbredsoplysninger uden samtykke de to forslag vil være rigtig gode for sundhedssystemet spørgsmålet er om de vil være rigtig gode for patienterne vi har noteret os

som er villige til at blive klogere

vil vi benytte udvalgsbehandlingen til at få klarhed over

tak til ordføreren

at mine refleksioner over de vise bemærkninger som ordførerne gav ved førstebehandlingen også giver anledning til refleksioner i det videre det videre forløb

det ligger os og det tror jeg gælder for os alle sammen jo meget på sinde at borgerne i landet har tillid til vores sundhedsvæsen tillid til hvordan det fungerer at man kan være tryg at man kan være tryg ved at komme til lægen på sygehuset at man kan være tryg ved at få en ordentlig behandling og ikke mindst

der i virkeligheden i det her forslag er indeholdt

til fordel for patienten og lad mig i den sammenhæng bare nævne at tidsfrister og form for aktindsigt bliver forbedret jeg noterede mig dansk folkepartis ordførers interesse for patienternes adgang til at få indsigt i

der er det her lovforslag uomtvisteligt et skridt i den rigtige retning

overvejende er positive holdninger til det nye ankenævn for patientforsikringen som jo gør det lettere for patienterne at gennemskue hvordan der skal arbejdes hvordan man

den situation når man har en sag med at komme igennem med sine sine ønsker så synes jeg at det uanset hvordan man vender og drejer det må anses for positivt at forældelsesfristernes afbrydelse bliver lettere

at opnå den retsstilling som man

af folketingets partier være imod at man tager det skridt i retning af at sikre patienterne bedre rettigheder

af sundhedsstyrelsens tilsynsrapport som jo også er et skridt i den rigtige retning for den patient der ønsker at vide hvad det

hjælpe og sikre patienternes retsstilling så er der så en anden gruppe forslag som man kan sige er forslag

umiddelbart vil være til fordel for det personale der færdes i vores sundhedsvæsen men hvor hele målet jo ikke er

endemålet endemålet er selvfølgelig at det skal blive bedre at være patient i vores sundhedsvæsen

det her med at studerende skal have adgang til sundhedsoplysninger er det er farligt eller det andet element i det hvorfor skal uddannelseslærere have oplysninger

indhentning af ikkeelektroniske helbredsoplysninger

jo elementer man lægger ind for at sige at vores sundhedspersonale skal have mulighed for at blive bedre vores sundhedspersonale der er studerende der er i gang med en faglig kvalificering

i gang med kompetenceudvikling der er i gang med en specialuddannelse skal have mulighed for at følge patientforløbet sådan at sikre på at næste patient der kommer får den bedst mulige behandling i vores sundhedsvæsen

det er rigtigt at man altid altid skal tænke sig om som

påpeget af flere af ordførerne når man siger at der skal være adgang til oplysninger om borgernes forhold man bliver altid nødt til

at borgeren skal have sine oplysninger for sig selv over for hensynet til at der kan være nogle situationer hvor det er fornuftigt

det er den afvejning man må foretage sig jeg noterede mig

med ordførerne fra partierne

se om vi kan finde den balance som vi alle sammen kan stå

hensynet til patienten hensynet til at patienten næste gang vedkommende kommer i vores sundhedsvæsen kan få den bedst mulige behandling tilsiger

at man selvfølgelig skal kunne kompetenceudvikles når man er personale

sundhedsvæsen der er så af nogle af ordførerne blevet rejst det spørgsmål bør man

ikke sikre at patienterne ved

nogle oplysninger kan blive brugt i det videre forløb og har mulighed for at sige nej tak hvis ordførerne partierne ikke føler at det er tilstrækkeligt sikret

i det lovforslag som lægges frem så lad os endelig

at vi ønsker at samle et bredt flertal vi tror på at det må være muligt at samle et bredt flertal her fordi det jo er forslag som er gode for patienterne som er gode for for patienternes mulighed for fremtidig behandling jeg noterede mig at dansk folkepartis ordfører

det synes jeg lyder fornuftigt selvfølgelig en teknisk gennemgang hvis der er medlemmer af tinget af udvalget som ønsker at vi skal have

være uenige om men jeg tror faktisk

vil kunne finde hinanden i et bredt flertal så fra min side det gælder det her forslag det gælder de senere forslag

frem til samarbejdet jeg ser frem til de debatter vi skal have jeg ser frem til de uenigheder

jeg ser også frem til at vi sammen kan løfte vores sundhedsvæsen til at blive endnu bedre end det er i dag

for den fremstrakte hånd fra jer alle sammen

hvordan giver man selvbestemmelsesretten

person hvordan sikrer man tilliden mellem sundhedsvæsenet og patienten

har en viden om hvad der sker med de oplysninger der er i journalen her ser vi jo kun en lille

når ministeren siger

rigtig sundt at studerende læger og andre kan se hvordan behandlingsforløbet har været

der er til den patient som er i behandling men så sandelig også til de patienter som kommer efter og som gerne skulle opleve den bedst mulige

til patienternes integritet tværtimod

at det skal vi passe på men at der

behov for at finde en balance sådan at patienterne kan have deres beskyttelse men

vores sundhedsvæsen kan blive dygtigere og bedre fremadrettet så sagde jeg ovenikøbet også i

sikre hvordan patienterne er oplyst om at deres at deres oplysninger vil kunne blive brugt i det videre forløb

sige nej til det så er indstillet på at snakke om hvordan vi gør det for det synes jeg da

ministeriet men hvad er så ministerens egen overvejelse her i forhold til at man jo

tale om at der skal ske en

på den ene side og ikke

vil jeg høre hvilke overvejelser ministeren har gjort sig i forhold til hele spørgsmålet

en interesse

ingen af os andre har været vidende om

man er en meget tæt følger af

med videre at ministeren har sat sig grundigt ind i

som vedrører de her ting som jeg

ministeren kommentere og hvor der jo

er det positivt og derfor vil jeg bare gribe muligheden for lige at spørge om jeg hørte helt rigtigt

var positivt at den her oplysningspligt

andet regi eller hvordan skal vi forstå den åbning

at jeg hørte ministeren sige at det var en god idé der ikke

private og det offentlige sundhedsvæsen at der skulle ske en ligestilling at alle var interesseret i det

det var til patienternes bedste og så videre og så

en mulighed for at blive sikret fuldt og helt i forhold til ligestilling på anlægsområdet for det er jo en drøftelse vi har haft

det har også afspejlet sig helt konkret i at der på finansloven for to tusind og fjorten på den

hvilke muligheder der er for finde en varig

det analysearbejde er gået i gang i et samarbejde mellem ministeriet

analyse håber vi kan have et resultat klar i midten af april og

finanslovsforslaget for to tusind og femten

varig løsning så derfor må jeg bare sige at jeg

at venstre fremsætter det beslutningsforslag der er fundet en løsning løsning som det tyske mindretal er rigtig godt tilfreds med

aftalt hvordan vi kan finde en varig løsning så vil

er der skal til på anlægsområdet

det er jo sådan at mindretallet i forvejen modtager cirka to million kroner i elevafhængigt tilskud fra undervisningsministeriet til dækning af udgifter til nyanlæg og bygningsvedligeholdelse og det er så ikke regnet med i venstres forslag

er afsat i finansloven for to tusind og fjorten

for at finde en varig løsning med de ord

er lykkedes med en ligestilling mellem flertal og mindretal kun med enkelte bump på vejen et af de bump var naturligvis da man fra tysk side valgte at nedsætte tilskuddet til det danske mindretals skoler med fem

at reagere på men problemet blev løst

et arbejde hvor vi kunne se på tilskuddet til det tyske mindretal fra dansk side så

i forhold til anlægssiden

vi socialdemokrater rigtig glade for ministerens tiltag

kommer vi skolernes ønske i møde og der bliver flere midler netop til anlægsaktiviteter så der er altså fundet en løsning for to tusind og fjorten ønsket fra mindretallet

med ministeren som allerede skal være færdigt her i foråret så vi får altså set nærmere på reglerne

en mere varig løsning på området i fremtiden

ja det ser faktisk sådan ud og det kan undre mig

vil bryde den gode tradition vi altid har haft på det her område

er socialdemokraterne rigtig glade for at vi nu i fuld gang på området og derfor kan vi heller ikke bakke op om venstres

ekstremt ufrugtbar og som jo

og fastholdt at der skulle findes en løsning

principper omkring ligestilling og den socialdemokratiske ordfører

når der er givet et tilsagn i november måned om at et arbejde skal gå i gang primo januar at der så ikke sker noget før

er det så i socialdemokraternes optik acceptabelt at der først har været afholdt det første møde i går altså den nittende

set var et arbejde der skulle være afsluttet når vi nåede

har også set at ministeren på samrådet har lovet at hun vil finde en løsning i løbet af marts måned

venstres forslag som jo kommer på baggrund af hele den sag

nordschleswiger

at forstå hvorfor venstre ikke har anvist nogen finansiering men det går jeg stærkt ud fra at

på talerstolen men ellers er der fuld opbakning til det vi

støttet at det tyske mindretals skoler blev ligestillet

så det skulle være

forpligtelse når det handler om anlæg og det er så det

i relation til for eksempel ansøgningspuljer

er enig i at når det gælder ansøgningspuljer

plads i mit hjerte og derfor er vi i radikale venstre og i regeringen meget optaget af at der skal være reel ligestilling af mindretallets skoler alligevel ærgrer det mig noget at venstre

her på christiansborg og omegn

fine tabel her hvis man kigger på

så vi er gået fra at have en fordeling på nogenlunde fifty fifty mellem danmark og tyskland til at det i dag er sådan at danmark betaler tres

mens tyskerne kun betaler fyrre procent alligevel

har vi i regeringen på finansloven for to tusind og fjorten afsat en en årig særbevilling på tre million kroner

anlæg på det tyske mindretals skoler og det ved venstre godt så derfor er vejen frem ikke at vedtage det her beslutningsforslag som er baseret på forkerte tal

sikre en varig løsning ved at gennemgå de gældende regler og de samlede tilskud til det tyske mindretals skoler i samarbejde med det tyske mindretal og hvis man i venstre virkelig er så optaget af

lukke det tyske gymnasium hvis man ellers holder fast i et karakterkrav på syvende så radikale venstre kan ikke støtte

vi har jo fra venstres side hele vejen igennem sagt at vores

vi har igennem hele januar måned sådan set skubbet ønsket om en første behandling

november om at der skulle findes en løsning

en situation hvor vi har følt os foranlediget til at opretholde det beslutningsforslag vi fremsatte i efteråret fordi vi

trods af at tilsagnet fra ministeren den tolvte november var at det her arbejde skulle starte primo januar derfor handler det sådan set også om at vi ønsker en løsning og derfor har vi set os nødsaget til at opretholde et beslutningsforslag som vi allerhelst

have givet anledning til at ministeren allerede sidste forår havde fundet en forhandlingsløsning sammen med det tyske mindretal

mener det radikale venstre det retfærdiggør at danmark ikke lever op til ligestillingsprincipperne

hvis man virkelig er så optaget af at vi skal have et stærkt tysk mindretal med gode skoler er det jo lidt mærkeligt at man lige nu via bagvejen er ved at lukke det tyske gymnasium og jeg

til almindelig oplysning at konsekvensen af blandt andet venstres forslag om at hæve adgangskravet

at man fremover kun vil optage tyve elever på

ikke ønsker jeg synes jo egentlig at når ordføreren bruger så lang en taletid på at beklage sig over den tyske udhuling af tilskud det tror jeg vi alle sammen er enige om er et problem

såmænd også helt okay at ministre tager initiativer og at der er debat ude i samfundet om det

hvis det har det formål at vi skal finde en ordentlig løsning

ved siden af udvalgstavlen

mine kollegaer også gør og så siger jeg til skoleelever eller andre gæster udvalgene er folketingets værksted det har jeg lært at

helt rigtigt fordi nogle gange er vi jo meget formelle i vores udvalgsarbejde og det er ikke så så rigtig meget værkstedsarbejde der foregår i udvalgene

ikke helt på den her situation vi har jo haft et samråd og der blev vi enige

bevilge tre million kroner til to tusind og fjorten vi blev også enige om at vi

have en ligestilling vi blev for det tredje også enige om at der i god tid inden der skulle forhandles finanslov for to tusind og femten skulle findes en forhandlet løsning med mindretallet om

løsning

en god landing og det var der jo ingen der protesterede imod dengang og ministeren sagde det går jeg tilbage og sætter i gang det går jeg også ud fra

er det hundrede procent ligestilling vi går efter ikke fra min side det må gerne være en hundrede og to procent ligestilling eller otte og halvfems procent ligestilling det vigtige for mig

at løsningen sker i en demokratisk proces hvor vi involverer mindretallet og hvor de reelt sidder i en i en forhandlingssituation hvor de har mulighed for at forhandle så kan vi altid være i beredskab til at fremme og hæmme

den proces hvis den løber løbsk fra den ene

anden side men jeg synes at den skal foregå mellem ministeren og mindretallet og at der skal være tale om en reel forhandling hvis det ender på otte og halvfems procent ligestilling eller

det går jeg ud fra at vi kan nå her i løbet af det første kvartal i år fordi så er vi da i hvert fald så langt at

vi har tilbudt vores mindretal det som er det vigtige nemlig at de har en reel indflydelse på deres situation derfor vil jeg egentlig godt opfordre venstre til at sige skal vi ikke lige klappe hesten og lade de der forhandlinger få lov til at køre jeg vil i hvert fald være rigtig rigtig ked af hvis vi skulle have en afstemning hernede i salen

øve vold imod den proces som er hamrende vigtig

hvis vi skal have mere diskussion inden forhandlingerne er

tage en snak i udvalget

afholdt møder det blev der så heldigvis i går

der burde have været fundet en løsning på baggrund af det kontaktudvalgsmøde vi havde sidste forår hvor alle egentlig gik derfra med den opfattelse at der var enighed om at der skulle findes en løsning i fællesskab så vi

set ikke haft noget ønske om at den her diskussion skulle ende i folketingssalen

skal til afstemning vi har til gengæld et ønske om at vi forpligter hinanden gensidigt på at nu skal der findes en løsning ikke kun en løsning på tre million kroner for to tusind og fjorten men en varig løsning som sådan set sikrer en reel ligestilling og en tilfredshed blandt

så måske spørge om enhedslistens ordfører er enig i at det selvfølgelig også skal gælde

der ligger på undervisningsområdet at det

at vi

skubber et mindretal foran os

mindretallet er et redskab for at vi kan udtale os det er

der vil jeg gerne have at vi siger jamen ok lad nu ministeren forhandle det her og så kan vi jo altid være

ville klæde os bedst der har været en rigtig god stemning om det tidligere og det er også nævnt af stort set alle at vi har kunnet

bonn erklæringerne tilbage i nitten fem og halvtreds men også generelt er ansvarlige over for jeg vil bare spørge ordføreren om om ordføreren så ikke også vil anerkende at da vk regeringen sad der var der også diskussioner blandt andet om tilskuddet til transport og andet

det er en proces som vi vist alle finder både

skal findes nu selv om vi i liberal alliance er varme fortalere for at styrke de frie skolers vilkår

vi stadig af den overbevisning at når man ønsker at betragte de tyske mindretalsskoler som folkeskoler i den almene forstand skal de også tilbydes de samme vilkår for drift og vedligeholdelse af skolerne som

det må nu engang være klart for enhver at skolevedligeholdelse skal planlægges over en længere årrække

sine faste indtægter bekendt det mener jeg egentlig også at ministeren allerede har tilkendegivet sin enighed i og det kvitterer jeg gerne for det er bare som jeg nævnte indledningsvis rigtig ærgerligt at man som tilfældet er lader stå til og ikke får sat gang i de initiativer som er blevet stillet i udsigt vi skal i gang vil jeg

at vi naturligvis skal sikre at der i de skridt vi allerede har taget og taget i vk regeringens tid i forhold til reel ligestilling på driften af skolerne i sydjylland også bliver fulgt op

at være på selve anlægssiden

måske er lidt ærgerligt at at meget af

beslutningsforslag i salen eller ej det kan man sådan set gøre til

venstres forslag i dag

lovet i forbindelse med samrådet så jeg vil sige at det gode ved beslutningsforslaget

og at vi vil holde ministeren fast på de løfter der allerede er givet

faktisk rigtig god tid til både

få sikret at det bliver afsluttet her i foråret

er udmærket at vi har debatten her i dag og jeg hvert fald klart tilkendegive at det konservative folkeparti medvirker til at løse det her problem og derfor vil vi også umiddelbart støtte dette beslutningsforslag

har jo været forskellige initiativer som

at ligestillingen har rigtig stor betydning og selvfølgelig også i forhold til de skoler som

som det tyske mindretals skoler

der vil jeg også sige at heldigvis har regeringen jo igangsat et større analysearbejde for at finde en mere varig løsning

man skal arbejde på en løsning af mere permanent grad men det

indtaget vil være med til at sikre at det gode samarbejde der

det danske mindretal syd for grænsen og det tyske mindretal i danmark er noget vi kan fortsætte

afklares i det kontaktudvalg for det tyske mindretal

løsninger i fællesskab det hvert fald det ønske vi har fra venstres side og derfor

set heller ikke noget behov for at få nogen afstemninger om noget

som har fulgt den her sag et beslutningsforslag som vi

set intet ønske havde om at fremsætte i sin tid vi sendte det også rundt til kontaktudvalget tilbage i efteråret fordi vi

set havde håbet på at vi kunne have fundet en løsning i fællesskab på baggrund af de tilsagn som vi var af den klare opfattelse at alle havde tilkendegivet på kontaktudvalgsmødet sidste

få lavet et analysearbejde men også at få fundet en varig løsning

en reel ligestilling af det tyske mindretals skoler i danmark

på baggrund af det samråd der blev afholdt i børne og

den klare opfattelse at det her beslutningsforslag ville være fuldstændig unødvendigt fordi der nu var en proces i gang ministeren gav på samrådet tilsagn om at der skulle sættes et arbejde i gang primo januar som skulle ligge færdigt i marts og vi har ad

ønskede en programsætning for førstebehandlingen af b tyve fordi vi egentlig havde det ønske at det

ikke blev nødvendigt vi må så bare sige at

i lyset af at det første møde på området først blev afholdt i går først blev indkaldt reelt set i mandags og at kontaktudvalget først i tirsdags fik en orientering

valgt at opretholde førstebehandlingen af b

for venstre handler det jo ikke kun om at der nu er fundet en løsning for to tusind og fjorten hvor der er tilvejebragt tre million kroner ekstra i tilskud til de tyske skoler det handler om at det her ikke er et kroner og øre spørgsmål men et principielt spørgsmål om at sikre en reel ligestilling mellem de tyske skoler i danmark og den danske folkeskole derfor ønsker vi

holdbar og fremadrettet løsning det tyske mindretal forhandlet af det tyske mindretal med undervisningsministeriet og det er også den proces som vi håber på vi

vi kan komme tilbage egentlig altid har været traditionen og den gode gænge i forbindelse med det kontaktudvalg der er nedsat for det tyske mindretal nemlig at vi finder løsninger i fællesskab her i

det kan jo være det bliver nødvendigt det håber vi

enighed der altid har været og de tilsagn som ministeren gav i november måned men samlet op på en måde hvor det ikke er tilsagn der er ord men også er tilsagn der bliver gjort til konkret handling sådan at vi

en fremadrettet løsning

sønderjyske kommuner og det tyske mindretals beregninger der er de rigtige eller det er undervisningsministeriets beregninger der

mindretallet og ministeriet imellem hvor der er gennemsigtighed omkring hvad det er for nogle beregningsprincipper

som er tilgået kontaktudvalget for det tyske mindretal

de sønderjyske kommuner og fra mindretallet og derfor indtil videre har været det bedste bud på beregninger fordi der ikke er kommet nogen beregninger fra ministeriets side

for et tal hvis det ikke er det tal som mindretallet selv har foreslået

mener vi at den her diskussion om ligestilling er en principiel diskussion som ikke kun handler om anlæg og drift hvor vi jo forhøjede driftstilskuddet mens vk

det handler også om at man bekræfter at det her er et princip som selvfølgelig også skal gælde de ansøgningspuljer der måtte ligge på undervisningsministeriets område det kan være ekstrapuljer til nye faciliteter det kan være ekstrapuljer

at det princip om ligestilling selvfølgelig også skal gælde sådan at det tyske mindretals skoler kan søge

lige fod med med den danske folkeskole så alt i alt håber vi fra venstres side at der kan findes en løsning

det vi har ønsket hele vejen igennem og vi synes egentlig at det er lidt ærgerligt at vi er nået dertil

tilskud fra undervisningsministeriet netop til dækning af udgifter til nyanlæg og bygningsvedligeholdelse samtidig

hvis man tæller de to million kroner med som gives til nyanlæg og bygningsvedligeholdelse

tyske mindretal i hvor socialdemokraterne også har en repræsentant siddende hvis socialdemokraterne er af den opfattelse at det tyske mindretal kommer med forkerte beregninger fremlægger forkerte ting over for folketingets partier så synes set det er en beskyldning som man skal tage direkte med mindretallet i stedet for

tilkendegav med underskrivelsen af københavn bonn erklæringerne tilbage i nitten fem og halvtreds

at vi på driftsområdet fandt et ekstra driftstilskud på årligt fire million kroner til det tyske mindretal fordi analysearbejdet på det tidspunkt viste der var et efterslæb på driftsområdet

samme måde som det blev finansieret har vi også anvist

almen boligorganisation kan gå sammen om at ommærke nogle almene boliger så de kan blive målrettet de studerende samtidig synes vi godt om at vi lægger noget beslutningskompetence ud i kommunerne kommunerne da de har bedre føling med hvordan boligbehovet er netop der det er dog vigtigt at der fortsat er opmærksomhed om de studerendes boligsituation og det vil vi fastholde i høringssvarene har vi dog set at realkreditforeningen har været bekymret for at dette lovforslag kan give en forringelse af pantets værdi dette har vi tidligere rejst over for ministeren og ministeren forklarede at det også var praksis i andre sager i venstre er vi dog fortsat opmærksom på denne problemstilling

at ommærke boliger på op til fem og tres

for det andet giver vi mulighed for et særligt

fik vi afsat tredive million kroner til ommærkningsbidrag så ydelsen kan gives i en ti årsperiode regeringen og socialdemokraterne har ambitiøse målsætninger om at vores børn og unge skal blive

den bedst uddannede generation nogen sinde

børn og børnebørn en god uddannelse hvad enten det er en faglig uddannelse eller en universitetsuddannelse er den bedste investering vi som samfund kan gøre skal vi kunne begå os mere og mere i den globale verden står står vi bedst

en bestemt viden og heldigvis

vores målsætning vil betyde at der i de kommende år vil komme yderligere halvfjerdstusind studerende på landsplan det er vores opgave at sikre ordentlige rammer flere unge

kan bo tæt på uddannelsesinstitutionen mens

uddanner sig derfor er vi glade for at vi med dette års finanslov kunne opnå bred enighed om at vi ommærker flere ældre og familieboliger til ungdomsboliger som der er et stigende behov for forslaget er ikke det eneste initiativ vi har sat i værk for at imødegå den stigende efterspørgsel på ungdomsboliger vi har allerede gjort det billigere for kommunerne at opføre nye almene boliger herunder ungdomsboliger ved at nedsætte den såkaldte grundkapital fra fjorten

positivt på sidste år blev der givet tilsagn om støtte til cirka

fire hundrede nye ungdomsboliger primært

afslutningsvis vil jeg igen fremhæve at forslaget om ommærkning til ungdomsboliger er en god og fleksibel løsning der skaber flere ungdomsboliger her og nu med disse bemærkninger kan jeg derfor meddele at socialdemokraterne støtter

der er ikke spørgsmål den næste ordfører er fru karina adsbøl fra dansk

kan aftale at almene ældre

ti år efter aftalens indgåelse

at sikre at der er tilstrækkeligt med ungdomsboliger

er det jo sådan at der vil være en stigning

halvfjerdstusind frem mod

da de studerende i forvejen er meget ringe stillet på boligmarkedet kan

sige at det øgede udbud af ungdomsboliger på tre hundrede

boliger som følge af den her lovændring desværre måske også er lidt utilstrækkelig men i dansk folkeparti finder vi det yderst vigtigt at der er et boligmarked

og det er

efter ti år igen skal

med til at finde løsninger og

til ungdomsboliger i dansk folkeparti

støtter vi lovforslaget da vi finder det vigtigt at selv om det ikke er tilstrækkeligt med tre

de unge mennesker i hele landet der søger uddannelse og dermed en billig bolig vi har jo kunnet konstatere at der stadig er et behov især i de store uddannelsesbyer for ungdoms og studieboliger

derfor er det også præcis den udfordring som som vi jo forsøger at

muligt og nemmere at ommærke de her ældre og familieboliger til ungdomsboliger og ved også

give det her ommærkningsbidrag så så huslejen kan blive noget lavere og derfor passe bedre til de studerende og deres budget derudover har vi også

genanvende den boligmasse vi allerede har i danmark

helhed

kan vi dog alligevel gøre noget for at forbedre situationen og det er der brug for ganske vist er antallet af unge lige nu historisk lavt men om ti år vil der være

flere unge i danmark end der i dag og derfor kan de store de store byer se frem til den her voldsomme stigning som uddannelsescentre

skal disse byer kunne huse rigtig mange af dem og her står byernes boligmasse som nævnt over for en stor udfordring mens der kommer flere uddannelsespladser og flere unge til byerne

er der blevet færre billige boliger det skyldes blandt andet sammenlægninger og spekulationsmoderniseringer som har givet udgifter til huslejer som de færreste unge har nogen chance for at betale boligen er en central del af en studerendes liv

æder også en stor del af de studerendes su og den er dermed også en kilde til bekymring og dårlig økonomi så der er to sider af sagen mange bliver fanget i

en undersøgelse viser at knap hver tredje studerende har oplevet problemer i deres lejemål mange studerende lever i et konstant flyttekaos og derfor er der brug for at vi medvirker til at sikre de studerende ro om deres boligsituation særlig hvert år ved studiestart er der enorme udfordringer

at finde boliger til de nye studerende der ofte træder ind på boligmarkedet for første gang og ofte i en ny og ukendt by vi er nødt til at give de studerende en god start på uddannelsen også så vi sikrer os at de ikke på grund af boligproblemer og andre vanskeligheder falder fra den undervisning som de er i gang med folketinget vedtager derfor nu denne helt fornuftige lov hvor almene ældre og

ommærkes til almene ungdomsboliger der er heldigvis nogle kommuner der allerede er i gang med

taget fat på det med hensyn til mindre lejligheder

ombygning af plejehjemmet øselsgården på amager og opførelse af i alt

hundrede og fem og fyrre billige ungdomsboliger men det er langtfra nok

videre og det skal vi blandt andet komme ved at give bedre mulighed for ommærkning af boliger

og når man nu lægger så mange planer for vores samfund så synes jeg nok at det er lidt påfaldende at der ikke ligger planer

store masse af uddannelsessøgende der vil komme

efterspørgslen i dag er større end

heldigvis en regering som satser på uddannelse til de unge og derfor kan det altså ikke nytte noget

vi har jo et totalt overophedet værelsesmarked vi ser at enkeltværelser lejes ud til seks tusind kroner om måneden

et skrigende behov for at der skabes mere nybyggeri

samfund som tager ansvar

ansvar for egen læring og ansvar for egen uddannelse

det samfundet som skal påtage sig et ansvar for at de der skal uddanne sig

forhandle om det her spørgsmål og

godt tilstå at det er nøjagtig

som den enhedslisten forhandlede med boligminister carsten hansen ellers kunne man vel heller ikke have lavet en finanslov på syv timer så jeg hverken kan eller vil løbe fra den del af det men jeg vil gerne appellere til at man så går et skridt videre for

at vi skal følge opfordringen fra borgmestrene i aarhus aalborg og odense og lyngby taarbæk om at vi får ændret

så kommunerne kan reservere plads til alment

stort behov for

det er ønskeligt og nødvendigt vi skulle utrolig gerne op på at københavn fik en andel af almene boliger på tyve procent det er byens målsætning enhedslisten går selvfølgelig altid

hovedstaden ikke bliver et boligmareridt

borgmestrene i aarhus aalborg og odense

klare på en anden måde ved at følge de udmærkede forslag de har

det er i virkeligheden vigtigere end spørgsmålet om ommærkning men ommærkning er et skridt på vejen og det

er almennyttige boligselskaber som gerne vil leje ud til de unge mennesker det må de ikke fordi der er en lov om at den bolig

ældre mennesker eller den er til familier og den er ikke til unge det er da noget underligt noget at vi har så detaljeret en lovgivning i danmark om boligsektoren man skulle da mene at boligsektoren kunne klare sig ligesom alle mulige andre sektorer i det her land

i stedet for at det er øremærket at den her liter mælk nede i føtex er til de ældre og den her liter mælk

er til de unge og så skal der tages en beslutning i folketinget hvis man gerne vil have at den liter mælk som var til de unge i

skal sælges til de ældre men sådan har vi det på boligmarkedet

om at en bestemt bolig er til unge eller til ældre eller lignende

på boligområdet er så omfattende og så skør at vi nu må stå her og diskutere om man må få lov til at udleje en bolig til et ungt menneske selv om der er et underskud af boliger til unge mennesker og ikke et lige så stort underskud af boliger til ældre mennesker derude

jo mere frihed til boligområdet jo bedre men det var dog bedre om vi helt holdt op med alt det her

og lod boligmarkedet være frit så udbydere og købere

der er ingen grund til at private boligforeninger som der er tale om skal være så underlagt både tilskud og beskatning

er når man skal aflevere et overskud til landsbyggefonden

de almennyttige boligforeninger kan finde ud af selv

definere om de vil udbyde boliger til ældre eller til unge eller til familier

at der skal være størst mulig grad af frihed i det her samfund det gælder også for de almennyttige selskaber som i dag må aflevere meget store summer og i fremtiden vil komme til at aflevere endnu større summer til landsbyggefonden

vi egentlig kan se nogen grund til det til gengæld synes vi altså ikke at de skal have de offentlige tilskud de får

at man så bare skal leje ud til dem som man nu finder for godt at og dem der kan betale bedst for eksempel med det resultat at en masse ældre mennesker som kun har deres folkepension ikke vil kunne finde noget sted at bo

som disse særlige mennesker kan bo i hvis det er sådan at der ikke på et frit marked for boliger er boliger til ældre mennesker der ikke har særlig mange penge så mener vi at løsningen er

så skal gives nogle penge til disse ældre mennesker så de har råd til de boliger som er på markedet vores anbefalinger og vores politik ligger sådan set i fuld forlængelse af hvad de klogeste boligøkonomer mener på det her område de siger

særlige ordninger til mursten boligmarkedet skal være frit og ureguleret til gengæld må der gerne gives nogle penge til nogle mennesker hvis de ikke har råd til at købe

man har beregnet at det vil koste omkring to milliard kroner i øget offentlig boligstøtte

så det betyder jo at liberal alliances politik her i høj grad går ud på at man skal forøge det offentliges forbrug med hensyn til at hjælpe mennesker til en bolig også de gamle

gerne vil score stemmer på at være

at de skal have en meget billig bolig i de mest attraktive områder i danmark hvor boligpriserne er allerhøjest det skal være muligt for en studerende at bo inde i københavn

hundrede kroner i noget der ligner en etværelseslejlighed det

ikke enige i altså vi mener ikke

på boligmarkedet det vil sige boliger der ligger inde

er det fint og det har vi intet som helst problem med men vi mener ikke

er det offentliges opgave at stille den allermest attraktive beboelse til rådighed for nogle der stadig væk er under uddannelse altså der er jo andre mennesker der også gerne vil bo inde i centrum og nogle af dem har endda job og arbejder fyrre og halvtreds timer om ugen for at tjene penge så de har råd til at bo disse attraktive steder mens man er studerende må man leve med at man

til at bo

jo med forholdsvis mange af de samme argumenter som

her giver en mulighed for at man i kommunerne kan sikre adgang til lidt flere ungdomsboliger som de unge så kan bo i og

have mulighed for at finansiere og at

er ude i kommunerne og dermed ikke os herinde at

med venstre og konservative fik den fornødne støtte på

jeg fornemmer hos alle er at man er optaget af den her boligsituation

formålet med ommærkningen og det særlige ommærkningsbidrag og det er også til herre ole birk olesen det er faktisk sådan

bo i de her ældreboliger hvis ikke de bliver ommærket således at huslejen

synes vi altså at der skal være studieboliger også i københavn til de studerende der er i københavn men der er selvfølgelig ideologiske forskelle her

er jo at nedsætte huslejen i boligerne

imødekomme en stigende akut efterspørgsel efter ungdomsboliger til unge uddannelsessøgende og det er navnlig i de store uddannelsesbyer

også opnås en mere fleksibel udnyttelse af den eksisterende boligmasse

flere fluer med et smæk og det er jo

sige at skulle der være spørgsmål undervejs

udvalgsarbejdet vil vi selvfølgelig også

jeg vil bare herfra kvittere for at også dansk folkeparti

meget optaget af den her situation og det vil vi selvfølgelig

sådan at planloven er

ikke under by bolig og landdistriktsministeren men det er selvfølgelig et vigtigt instrument og det er

er byudvikling en del af det der ligger under mit ministerium og vi meget optaget af

situation med de store kommuner som jo er universitetsbyerne

vil sige at boligsituationen og sikringen af at der er boliger nok altså hele

jo kommunen der står for det vi har gjort er

for at bygge nye boliger for

vil stige i to tusind og seksten

ekstra boliger der vil blive men den her ordning er jo i virkeligheden en rigtig rigtig god måde

hvad kan man sige det akutte

fordi det er over en ti årsperiode man får boliger som er beregnet til to mennesker og man får boliger som fleksibelt i perioden frem til to tusind og og fire og tyve kan bruges til det her så må vi jo diskutere med hinanden når vi når dertil om

som jo kan bebos af unge mennesker til en fornuftig pris altså hvor vi giver et tilskud til at nedsætte huslejen for de unge mennesker

lidt med fru louise schack elholm

der er jo garanti der er kommunal indskudsgaranti forhold til det så vi mener i

der er store problemer på det her område og at staten bliver nødt til at gå ind og hjælpe og ifølge

ændre planloven og så vil jeg bare lige høre om

at planloven skal ændres så der kan bygges nogle

vil sige at vi har over halvtredstusinde og tohundrede boliger til en husleje

ni og halvfjerds procent så ligger der endda nogle under igen

så vi har faktisk rimelig mange billige boliger i københavn i

i københavn er der faktisk flere studerende end der er

det hænger sammen med at rigtig mange studerende gerne vil bo i københavn som herre

at behovet for studieboliger er større end

af studiepladser

landets samlede energiforbrug til gavn for miljøet

l en hundrede og ni sidste år det skyldes at der har været stor uenighed om den konkrete udmøntning af aftalen særlig delen om energikrav som betingelse for anvendelse af boligreguleringslovens § fem stykke to har medført problemer ifølge lovforslaget skal udlejer kun kunne benytte sig af boligreguleringslovens § fem stykke to hvis ejendommen

hvor energiforbruget ikke er nedbragt til et forsvarligt niveau lovforslaget opstiller to krav

boligreguleringslovens § fem stykke 2 enten skal ejendommen hvori lejligheden ligger som helhed mindst have energimærke d eller også skal udlejeren kunne dokumentere at der

hundrede kroner per kvadratmeter i forhandlingerne

uden den tilføjelse ville vi risikere at man i en del ældre ejendomme

kunne få lavet forbedringer det vil sige vi ville stå med mange installationsmangler som manglende bad eller toilet i i lejlighederne

fyrre procent af boligerne er opført før nitten tres ikke opfylder kravet om energimærke d og det er nemlig lige præcis her

så hvis disse forbedringer bremses fuldstændig vil det betyde et fald i beskæftigelsen et fald i byggebranchen

også føre til en forslumning af byggemassen

dokumentere at der er foretaget energiforbedringer for fire

det er et rimelig simpelt krav der sikrer at den løbende modernisering ikke går i stå regeringen mente at det i energiinvesteringer var nødvendigt at skelne mellem vedligeholdelse og egentlige forbedringer fordi udgifterne til vedligeholdelse ikke må indgå i lejeforhøjelsen det betød at

at det var meget svært at regne ud hvornår man havde ramt de fire hundrede kroner per kvadratmeter

knasten var sidste år

l en hundrede og ni fra sidste folketingsår medfører dette lovforslag at ministeriet skal udforme retningslinjer som sikrer en ensartet vurdering af afgrænsningen mellem vedligeholdelse og forbedringer på den måde sikrer vi

hundrede kroner per kvadratmeter alligevel bliver rimelig overskueligt og forudsigeligt desuden skal der foretages en undersøgelse af huslejenævnets praksis ved afgrænsningen af vedligeholdelse og forbedringer samt standardbeløb så vi sikrer en ensartet praksis i hele danmark en anden ændring i forhold til sidste folketingsårs l en hundrede og ni er at der i dette lovforslag er foretaget en ændring vedrørende

og kvalitetssikring af totaløkonomisk rentable forbedringer ministeriet ønskede en særlig certificeringsordning hvor energikonsulenter skulle certificeres særligt til at kvalitetssikre

disse forbedringer denne ordning er nu blevet droppet i stedet skal udlejer foreslå to i forvejen certificerede energikonsulenter hvorefter lejerne har tre uger til at vælge en af disse muligheder i venstre er vi undrende over for at

der skal være debat om hvilken energikonsulent man skal benytte energikonsulenterne er certificerede og skal leve op til samme krav de bør derfor altid levere præcis den samme ydelse det har jeg sådan set forstået at ministeren er enig med mig i vi kan dog forstå at ministeren insisterer på denne løsning til trods for at

på boligområdet vi håber derfor at ministeren i det mindste vil begrænse tidsfristen

de tre uger så forbedringsprojekterne ikke bliver trukket unødigt i langdrag i store træk er der dog ikke ændret så meget siden l en hundrede og ni de fleste elementer går igen uændret og lever op til forliget og dem kan venstre selvfølgelig støtte

situation

bolig alternativt ville der

sket noget så ville lejeren bo i en bolig der blev mere og mere utæt

vurdering at lovforslaget ikke er velegnet til at sikre en øget energiinvestering i den private boligudlejningssektor samlet set vil forslaget betyde en reduktion i energibesparelsesindsatsen

forholder venstre sig til det tror venstre ikke på at de boligejere som

at investere mere i energirenovering i virkeligheden som de selv siger vil investere mindre

renoveringen og lejeren der skraber gevinsten ind så dermed mener jeg at det her imødekommer nogle af de problemstillinger der er det er klart at der stadig

problemstillinger tilbage man kan ikke løse dem alt sammen på en gang men

efterlader vi en kæmperegning til vores børn og børnebørn som kommer til at betale prisen

konsekvensen af klimaforandringen som kun bliver mere synlig og mere alvorlig hvis vi ikke gør nogen ting et vigtigt redskab til at reducere vores samlede energiforbrug er ved at opnå energibesparelser

eksisterende boliger og bygninger i dag står driften af bygninger for cirka fyrre procent af vores energiforbrug i danmark og langt størstedelen

derfor enighed om at gennemføre en energisparepakke for vores private lejeboliger som vi nu

med den fremlagte energipakke fremmer vi netop energirenoveringen i de private lejeboliger så vi kan spare varme og energi til glæde for både klima udlejere udlejere og lejere i dag er der rigtig mange private udlejere der måske

af deres ejendomme de private udlejere er usikre på om investeringen kan tjene sig hjem igen med energisparepakken fjerner vi

disse usikkerheder og barrierer så det bliver mere gennemskueligt for udlejerne at foretage en energirenovering af ejendommene og med omkring femhundredetusind private lejeboliger

og klimaet med disse bemærkninger skal jeg derfor meddele at vi socialdemokrater støtter forslaget

samtidig sige fra sf at de

det skal fremme energibesparelser i private lejeboliger først og fremmest vil jeg sige tak til den brede aftalekreds tak for samarbejdet det har været en lang proces

undervejs der skulle løses men nu er vi her

energibesparende foranstaltninger i den private udlejningssektor udlejerne skal have et bedre afkast af energiinvesteringer og der skal skabes større sikkerhed for at kunne realisere

have bedre mulighed for selv at gennemføre forbedringer af det lejede i energiaftalen fra to tusind og tolv er det

opfølgning på energiaftalen fra to tusind og otte og strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger

energibesparelser i private lejeboliger blandt andet med henblik på at styrke udlejeres incitamenter til at gennemføre energibesparelser og dermed løse paradoksproblemet indeholder energisparepakken følgende initiativer

kunne opkræve en større lejeforhøjelse end efter de gældende regler forudsat at kravet om totaløkonomisk

aftale om grøn byfornyelse forhøjelse af lejerens råderetsbeløb adgang for udlejeren til at kræve opsætning af vandmålere og kølingsmålere hvis det påbydes i henhold til lov

har vi lagt vægt på at der skulle være en tidsfrist i forhold til huslejenævnets forhåndsgodkendelse så udlejer samt lejer ved hvilken lejeforhøjelse der kan blive tale om

måneder har et svar fra huslejenævnet vi er også tilfredse med at der kommer en evaluering efter to år så vi kan følge udviklingen og følge om loven virker efter hensigten derudover er det positivt at betingelsen for at udlejeren

besparelse på energiudgifterne

forsøgt at finde en balancegang der er til gavn for både udlejer og lejer det har været en lang proces men nu er vi færdige og kan førstebehandle

her energisparepakke på boligområdet er jo en del af aftalen dens hovedfokus er at bidrage til et samfund hvor der foregår mindre energispild og og hvor tingene gøres mere energieffektivt og her er boligområdet jo centralt fordi det er

en af vores samfunds helt store energiposter således er vi i kredsen af

at en udlejer mindst skal have et energimærke

eller investere fire hundrede kroner per kvadratmeter

del af ejendommen på energiforbedringer for at kunne benytte

ved genudlejning af sin lejlighed i en klart bedret tilstand rent energimæssigt således stilles der altså større krav

får mulighed for at kræve en lejeforhøjelse på baggrund

energiforbedringerne hvis lejeforhøjelsen

en situation hvor udlejeren jo vil profitere af

lejeren i ejendommen vil være uændrede

på boligområdet tilmed indeholder forslaget

tiltag om grøn byfornyelse hvorved vi sikrer at det både for udlejere og lejere bliver mere fordelagtigt i samarbejde at gøre ejendommene mere energirigtige alt i alt synes radikale venstre at vi står

det kan vi selvfølgelig som led i den større grønne dagsorden støtte

der virkelig mangler at blive rettet op på nemlig

støtter men vi har nogle voldsomme problemer med den måde som tingene er udmøntet

at forslagene indgår som en helhed der vurderes ikke

forrykke den økonomiske og retlige balance mellem udlejere og lejere og det er jo sådan her i landet at hvis man laver en varedeklaration skal

der er visse grænser for hvor stor en modstrid der må være mellem det der

det er sådan at lejerorganisationerne har udtrykt

samlet set er det udlejerne der får alle de økonomiske incitamenter mens lejernes indflydelse og incitament reelt set er fraværende og så er det jo en skæv udmøntning der er sket en lejerorganisation udtrykker sig

forslaget vil bevirke en særdeles væsentlig forringelse af lejernes retsstilling og boligøkonomi loven går langt ud over de tiltag som må forventes ud fra energiforligets aftaletekster

overrasket over at aftaleteksterne foreslås udmøntet på en måde der så kraftigt og så groft er til lejernes ugunst det er stærkt vildledende over for folketingets medlemmer at udkastet præsenteres med bemærkningen om at det ikke må forrykke balancen mellem lejer

er nemlig tale om at forslaget forrykker balancen så voldsomt og ensidigt til udlejernes til udlejernes interesser at forslaget lige så godt kunne være udformet af udlejerorganisationerne selv

noget der er så meget i ubalance vil vi ikke kunne støtte på det her område man bruger også et sprog som

man vil med lovgivningen

udlejerne får en favorabel eller attraktiv huslejestigning

sådan at en stigning i huslejen ikke kan være attraktiv for begge parter på samme tid i marxistiske studiekredse brugte man ordet

antagonistiske modsætninger og det er jo det der er tale om her altså en huslejestigning

den måde at anvende de forskellige redskaber på

man kan anvende den totaløkonomiske

den såkaldte tvangsmodel

for lejerne og vi kan befrygte at det er den der vil blive anvendt af udlejerne

af udlejerne også selv om alle lejerne er imod

det er jo ikke en balance at skabe

den afskaffer også det hidtil gældende loft for huslejer i

det lejedes værdi og så får man et nyt loft i form af det totaløkonomiske

i det her land får en fordel af en energiinvestering

skal lejerne betale udgiften resten af lejeperioden og

på alle måder er til ugunst for lejerne man kunne have lavet en model som sagde at forhandlingsmodellen skulle have været brugt før man gik i gang med tvangsmodellen men det er altså ikke lykkedes at få en balance i i det spørgsmål

for den svage part

vedtages i den her form vil vil beskyttelseselementet

forenklingsforhandlingerne som snart går i gang

sammenskrivning og forenkling af lejelovene vil blive generet voldsomt af det her lovforslag det her er jo lavet lige så indviklet

og vil yderligere komplicere lejelovgivningen så derfor havde det være rart

deres udlejningsboliger

udlejerne hvad siger i til det her lovforslag og de fortæller stik modsat at det vil få dem til at investere mindre

modsat det som regeringen påstår de vil gøre det står direkte i høringssvaret fra udlejerne i form af ejendomsforeningen

det er ejendomsforeningen danmarks overordnede vurdering at lovforslaget ikke er velegnet til at sikre en øget energiinvestering i den private boligudlejningssektor samlet set vil forslaget betyde en reduktion i energibesparelsesindsatsen altså de udlejere

øge energibesparelsen siger at de vil gøre mindre de vil energibespare mindre som følge af det her lovforslag så mener man heroppe som tilhænger af lovforslaget at man kan gøre sig klog på at det vil de slet ikke selv om udlejerne siger at de vil bruge færre penge på at energirenovere så siger

at der er så mange kloge mennesker i det her

udlejerne vil bruge deres penge bedre end udlejerne selv ved de giver ellers mange gode forklaringer på hvorfor det ikke vil gå sådan de forklarer at den mulighed for at gennemføre totaløkonomisk rentable forbedringer i form af energirenoveringer i virkeligheden består af øget dokumentationskrav og fordyrende arbejdsgange som vil medføre ekstraomkostninger som vil fordyre hele projektet betydeligt

årsagen til at man i ringere grad vil gå i gang med at gøre det som lovgiverne her mener man vil gøre

indeholder lovforslaget en

boliger i det hele taget og hæve huslejen tilsvarende via boligreguleringslovens §

vil forringe den del af den private boligudlejningssektor som har mest brug for modernisering og opkvalificering til nutidige standarder

skal man nu til at leve op til nogle energikrav om at boligen skal ende i en situation hvor den enten er inden for energiramme a b c eller d eller at man skal bruge mindst fire hundrede kroner per kvadratmeter

gøre at vores boligreguleringslov som i forvejen er alt for stram vil blive endnu strammere så er der det tredje element som

er at man har noget med som slet ikke har noget som helst med energirenovering at gøre nemlig at man

godtgørelsen ved lejers forbedring

titusind kroner altså når en lejer synes at der er et eller andet som lejeren gerne vil lave om i

renovering selv om boligudlejeren måtte mene at

bedre eller ikke mener at det egentlig er en forbedring af boligens

kan vi altså konstatere at der nu er to forslag på bordet som jeg har nævnt som helt klart forrykker balancen til fordel for lejeren

derfor at ejendomsforeningen danmark er så kritisk over for

forslag ejendomsforeningen danmark skriver jo direkte at man ville ønske at loven ikke bliver vedtaget og det ville de jo næppe gøre hvis balancen

blev forrykket til deres fordel så alt i alt medmindre nyt kommer frem under behandlingen

det er lejeren som får råderetten til at investere en forbedring som så igen skal afskrives over ti år

ikke skal afskrive sin

afskrevet sin forbedring

det er vi fordi vi

tilskyndelse til at lave energibesparelser hvis ikke vi mente det

vi nok ikke med så derfor er det måske ikke nogen stor overraskelse at

mener at der er nogle problemer her

også hos os en bekymring for om

supplement til den gældende lovgivning på området og derfor er mulighed for hvis man mener de her regler er så fuldstændig håbløse at man så benytter sig af de gældende regler

forestille sig at det her direkte vil trække tingene baglæns om det så vil trække tingene forlæns nok i forhold til hvad vi har ønsket os må tiden jo

det står i bemærkningerne at der skal være en evaluering når det her har virket i to år

om tingene også virker efter hensigten og så gøre noget ved det

i hvert fald har mulighed for at tage stilling til om to år uanset regeringens farve

ned på og det er også i forhold til det her med dokumentationen for de totaløkonomiske projekter hvor man kan foreslå to certificerede energimærkningsfirmaer

at finde ud af hvilket af de her energimærkningsfirmaer det så bør være der tager stilling til det her

helt fuldstændig ligetil at vurdere hvilket af det burde være og alt andet lige når de

jo forudsætte at de gør tingene efter en nogenlunde ensartet praksis

mens sygeplejersken og politibetjenten går rundt og prøver på at finde ud af hvilket certificeret

måske opfordre ministeren til at vi under udvalgsarbejdet overvejer lidt om det nu også

folk til at træffe de her beslutninger

nu i forvejen er certificerede firmaer

hvis det er om det så i hvert fald

tre ugers udskydelse af et projekt er i hvert fald ikke til gavn for noget miljø og det komplicerer måske i virkeligheden sagerne

for udlejerne men også for lejerne som

også en aftale vi støtter så håber vi vi kan lave lidt forbedringer under

og så ser vi frem til at se resultatet af lovforslaget og derfor også til at lave en evaluering af det om to år

vurdering at lovforslaget ikke er velegnet til at sikre en øget energiinvestering i den private boligudlejningssektor og samlet set vil forslaget derfor betyde en reduktion i energibesparelsesindsatsen når de skriver det hvorfor tror fru charlotte dyremose så at det slet ikke passer hvorfor tror fru charlotte dyremose at de tværtimod

reducere energibesparelsesindsatsen men øge energibesparelsesindsatsen når nu de udlejere som sidder på deres egne penge og kan bruge af dem til hvad de vil

kan gøre sådan at det rent faktisk ikke bliver en udgift for dem men bare en neutral

tilbagebetalt det og så så lejerne har

neutral samlet husleje fremover

som virker forholdsvis tillokkende

for komplicerede for svære

og derfor kan jeg forestille mig at hvis

man finder ud af derude at de her regler kan bruges til noget så vil man benytte sig af de gældende regler

at forestille mig at det at der er et ekstra regelsæt gør at de gældende regler vil blive brugt mindre medmindre de erstattes

alle elementer i det her lovforslag er

ikke blev vedtaget på at energirenovere boliger hvor har fru charlotte dyremose

et regelsæt væk vi supplerer det

også ret optaget af at der er en evaluering om to år

totaløkonomiske model bliver brugt i altovervejende grad og at forhandlingsmodellen tilsidesættes af udlejerne

og ligesådan er det også

at råderetten betales af udlejeren ligesom det var opfattelsen hos liberal alliance

indbetalt og investeret op til

den model eksisterer for at undgå § fem stykke to

moderniseringer som udløser

ja så er det jo også det evalueringen skal bruges til om to år

ganske hensigtsmæssigt at sørge for at

man kan få lavet de her energirenoveringer og lad os så se om det er den ene den anden eller den syvende model der bliver brugt og så må vi jo tage højde for det

oplyste lovforslag jeg nogen sinde i mine mange år i

har været med til at behandle over fire hundrede forskellige spørgsmål undervejs i vores fælles forhandlinger over hundrede udvalgsspørgsmål og det er anden gang vi

tak til forligsparterne venstre og konservative og df

mine kollegaer i regeringspartierne for et meget konstruktivt og godt samarbejde det har været uhyre vanskeligt på et meget meget teknisk område præget af nogle meget meget stærke interesseorganisationer

lykkedes os at finde nogle meget meget fornuftige kompromiser

store forventninger til det her lovforslag fordi det gør at vi får løst en række problemstillinger man ikke har kunnet løse i en årrække

under den borgerlige regering lavede et meget stort energiforlig der var det her også en del af det det lykkedes ikke igennem de sidste år der sad en borgerlig regering at få det

på plads og jeg skal også medgive at det har været et kæmpe arbejde at forene de meget forskelligartede synspunkter der er på den her sag men jeg glæder

i forhold til lejerne men søreme også

til ejerne og så har der været masser af spørgsmål også fra

synes faktisk at vi er kommet med nogle rigtig konstruktive forslag

lovforslaget bygger jo så på den fornyede energiaftale for to tusind og tolv til tyve

at sikre et energieffektivt samfund med mindre energispild efterfølgende har vi så lavet en aftale og efter min bedste overbevisning og efter regeringens bedste overbevisning forrykker det ikke balancen imellem udlejere og lejere det er altså ikke en forkert

debatten mellem fløjene i folketinget altså den yderste liberale højrefløj og den yderste venstrefløj

viser at vi egentlig har ramt balancen meget godt lovforslaget omfatter seks hovedelementer hvoraf nogle er til større glæde for udlejerne og andre er til større glæde for

ser man på både debatten som den har været nu men også på høringssvarene så er det svært at få øje på

derimod er der ikke sparet på kritikken af de forslag der imødekommer modpartens interesser så også her

vi har haft en må vi sige god diskussion og

kan stilles til en udlejer for at anvende den attraktive lejefastsættelse efter § fem stykke to

jeg er meget tilfreds med at vi har opnået et godt kompromis her hvor der er enighed om at udlejere der ikke

bedre kan komme ind i ordningen ved at investere fire hundrede kroner per kvadratmeter i boligdelen af ejendommen

indgår ikke udgifter til vedligeholdelse den diskussion har vi også haft det var under den fornyede debat om lovforslaget og vores aftale

at evaluere ved at sikre at vi får det skilt ad og følge afgørelserne tæt i huslejenævnet har vi nået et godt kompromis vi skal selvfølgelig følge op på

gerne sige til både fru charlotte dyremose og fru louise schack elholm at her vil vi selvfølgelig være imødekommende over for at se på om vi kan flytte på tidsfristerne

et spørgsmål som vi kan svare konstruktivt på og eventuelt have en drøftelse

jeg også godt tilfreds med at vi får løst det såkaldte paradoksproblem som udlejerne længe og vedvarende har peget på er en barriere for at gennemføre energiforbedringer i private udlejningsejendomme problemet består jo i at selv om både lejere udlejere og samfundet kunne have gavn af at der blev gennemført energiforbedringer eller renoveringer med deraf følgende besparelser og miljømæssige forbedringer

investering i energiforbedringer og

der er ét forslag og tre vindere her meddele herre lars dohn i forslaget om aftalt grøn byfornyelse kan parterne

aftale sig frem til hvilke energitiltag hvilke energitiltag der skal gennemføres og

ud over tilskud fra energiselskaberne

og kommunen kan gå ind og give indfasningsstøtte til den højere leje og eventuelt sørge for midlertidig eller permanent genhusning

indgå en aftale om grøn byfornyelse og dermed få gjort ejendommen mere tidssvarende energimæssigt

der også blive udarbejdet en aftaleblanket og en vejledning om aftalt grøn byfornyelse og en bekendtgørelse om totaløkonomi

fastlægger vi de nærmere regler for hvordan ordningen skal fungere i praksis

har vi så heldigvis løst det problem med det her

påstår er der men hvad siger udlejerne selv de skriver i deres høringssvar at lovforslaget der angiveligt skulle reducere paradoksproblemet på ingen måde vil have den tilsigtede effekt

og så siger

det problem gør det så ikke indtryk på ministeren at de boligudlejere som har formuleret problemet i første omgang nu siger at det her lovforslag

således at lejerens bruttoudgift stiger

det concito den grønne tænketank og andre har peget på

grøn byfornyelse er en vigtig del og jeg har faktisk store forventninger til at når energiselskaberne skal ud at sikre at de når de opstillede mål i energiforliget jeg ved godt at liberal alliance ikke er med her så går man også ud til udlejerne på de store områder her og får gang i aftalerne så jeg har faktisk større forventninger end

er et forholdsvis konservativt skøn

det her vil sætte skub i energirenoveringen

at de muligheder der lå i den tidligere lovgivning ikke gav de energiforbedringer der

så der er en masse gode elementer i det her der er også nogle der går lidt den anden vej men det er simpelt hen for at få gang i energiforbedringerne

ikke på forhånd sige hvad vores evalueringer ender i men jeg har det sådan at vi vil følge det ganske tæt og er der

med aftaleparterne justere på det undervejs men lad os nu se at få gang i det her og skulle der